medlemmer af folketinget esben lunde larsen jens henrik thulesen dahl annette vilhelmsen per stig møller og uffe elbæk har meddelt mig at de ønsker at tage hasteforespørgslen til uddannelses og forskningsministeren tilbage forespørgslen lyder vil ministeren redegøre for hvilke konsekvenser regeringens dimensioneringsmodel har for de enkelte uddannelsesinstitutioner herunder både erhvervsakademierne professionshøjskolerne og universiteterne hasteforespørgslen er hermed bortfaldet

i et udvalgssvar til folketinget samt i et samråd den tredje december to tusind og fjorten har fastslået at citat for så vidt angår spørgsmålet om begrænsningen af adgangen til familiesammenføring

har justitsministeriet ikke lagt sig fast på om en længere periode end tolv måneder vil være i overensstemmelse

danmarks internationale forpligtelser

den mundtlige besvarelse af spørgsmål nummer

s to hundrede og otte som spørgeren fremhæver vedrørte denne periode altså perioden indtil den midlertidige opholdstilladelse eventuelt måtte være blevet forlænget efter en år som det også fremgår af mit første svar under besvarelsen af spørgsmål nummer s

to hundrede og otte så har justitsministeriet ikke lagt sig fast på om en længere periode end tolv måneder vil være i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser og for så vidt angår dette altså hvorvidt man inden for danmarks internationale forpligtelser kunne forlænge perioden på en år til eksempelvis fjorten måneder eller atten måneder er det på den ene side givet at hvis perioden på en år forlænges vil der gradvis kunne lægges mindre vægt på opholdets midlertidige karakter og herunder opholdstilladelsens længde det er netop denne midlertidige karakter som justitsministeriet har lagt betydelig vægt på ved vurdering af den foreslåede ordning på den anden side

at der vil være klare konventionsmæssige forhindringer for som udgangspunkt at udskyde adgangen til familiesammenføring til eksempelvis fjorten eller

inden for den tolv månedersperiode gives der kun familiesammenføring hvis vi er internationalt forpligtet og det var det der lå i formuleringen om at man nok har strammet så meget som det er muligt inden for konventionen

vi ser det jo også i de her dage

der er til så meget diskussion men jeg vil gerne sige at jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt at vi ikke har kunnet få svar fra justitsministeriet

inden for konventionerne eller om der ikke var

godt nok har karen hækkerup sagt ét da hun var minister og statsministeren har sagt noget andet men den nuværende justitsminister har jo haft ikke mindre end to forklaringer på det her område på et tidspunkt var strammet det man forventede det var det justitsministeren

mundtligt § tyve spørgsmål den femte

man ikke havde lagt sig fuldstændig

at det jo er fuldstændig uacceptabelt

at der hersker fuldstændig kaotiske tilstande i justitsministeriet

igen jeg fristes lidt til at spørge om det her så er det endelige svar for mig lyder det lidt som en talen udenom og som noget hvor embedsmændene har prøvet at sidde helt tekstnært og se

behandler asylansøgere så har de brug for at kende forholdene i det land hvor ansøgerne kommer fra oplysninger om forhold i hjemlandet er derfor noget som asylmyndighederne følger meget tæt og sådan bør det selvfølgelig også være udlændingestyrelsen har et særligt dokumentationskontor som har til opgave

om forholdene i de relevante lande blandt andet ved

skaffer i stigende grad baggrundsoplysninger gennem missioner hvor landerådgiverne selv rejser til de

de indsamler informationer gennem møder blandt andet med landets myndigheder internationale

siden nitten tre og firs har vi i danmark haft

et asylsystem hvor asylsager er blevet behandlet uafhængigt af det politiske system det er klogt som justitsminister vil jeg ikke gå ind i behandlingen af de konkrete asylsager her her efterlever jeg som jeg mener man bør gøre et armslængdeprincip det er et

ved alt andet baggrundsmateriale i sidste ende være flygtningenævnet som skal beslutte om de nye oplysninger om eritrea

og hvilken betydning de skal have

og derfor har jeg bedt udlændingestyrelsen om at redegøre for forløbet omkring udarbejdelsen af rapporten og jeg har bedt om at den redegørelse

til militærnægtere og illegalt udrejste fra eritrea men samtidig har vi også set

at der er en erfaren embedsmand

har været så uenig i den oprindelige rapports konklusioner at han har sygemeldt sig og i øvrigt ifølge sit eget udsagn har gjort opmærksom på

at det er højst usædvanligt at en styrelse ignorerer advarsler og leverer

en så ringe rapport som det åbenbart er tilfældet her og mener ministeren ikke at det er nærliggende at tro at styrelsen kunne have opfanget en slags

som har gjort at man har kastet sig ud i det her projekt på den måde

landets justitsminister jeg sidder ikke og udarbejder landerapporter om eritrea burma afghanistan irak eller nogen som helst andre lande og hvorfor i alverden skulle jeg også gøre det er man helt sikker på at man ønsker et asylsystem i danmark hvor skiftende ministre

politikere skal gøre sig til overdommere over forholdene i de enkelte lande hvorfra der kommer asylansøgere jeg synes man bliver nødt til at stoppe op og tænke sig grundigt op inden man fortsætter

jeg synes der er skabt rigtig meget usikkerhed omkring den her rapport så måske burde man trække den tilbage

også reelt har været den fonødne uafhængighed i udlændingestyrelsen i den pågældende sag eller mener ministeren at det er muligt at man her har overreageret på en slags politisk signal eller

i fremtiden måske skal sikres at dem der laver de her rapporter ikke reagerer på indbildte eller reelle politiske signaler signaler jeg tænker på at regeringen kørte meget meget stærkt frem med at

problem med den store flygtningestrøm fra eritrea og mente at det her måtte kalde på en undersøgelse og at sagsbehandlingen skulle stilles i bero

så ikke nærliggende at tro at der sidder en styrelse og tænker at man

at hvis man i den nuværende situation vil have mig som overdommer på en konkret landerapport om et land på afrikas horn vil man så også

til at være overdommer på rapporter om afghanistan irak eller syrien jeg

er sagt skal det selvfølgelig ikke være sådan at udlændingestyrelsen på noget tidspunkt udarbejder rapporter med et resultat eller

et indhold som man tror nogen ønsker sig det skal foregå sagligt og fagligt og på det rigtige grundlag hvad angår det personalemæssige synes jeg man

er der en af de her embedsmænd som

glynstrup det er kontorchefen under eritrearapporten handlede på ordre oppefra ja siger han hvorfor

mener ministeren ikke at det indikerer

der har forudsætning for at vurdere forholdene i eritrea i forhold til

så voldsom en kritik af den her rapport synes

justitsministeren

anbefaling at man ikke begynder med politisk indblanding i asylbehandlingen i danmark og det er ligegyldigt hvem der sidder som justitsminister og hvem der har det politiske flertal hvis det begynder at være op til skiftende politiske flertal at vurdere hvem der kan få asyl i danmark på hvilket grundlag de kan opnå asylmulighederne og hvordan sagsbehandlingen i øvrigt skal

danne grundlag for en helt anden asylpraksis end det der er tilfældet i dag hvad angår de konkrete landerapporter så er det asylmyndighedernes ansvar det er asylmyndighedernes opgave at sikre sig at der er kvalitet i det

man har til rådighed og selvfølgelig altid at vurdere om det materiale man har er tilstrækkeligt og hvilket andet materiale man skal inddrage i sin behandling og det siger sig selv at myndighederne også er ansvarlige for

iran tjetjenien rusland skal vi så have dem i folketingssalen

så læse dem igennem alle sammen skal vi stemme om

synes at beskrivelsen af tjetjenien er

rigtig eller forkert vi skal passe på jeg forstår godt at man har lyst til at reagere

en offentlig diskussion og jeg vil meget meget gerne være sikker på at de danske myndigheder har et et rigtigt

kvalitetsorienteret vidensgrundlag men jeg ville virkelig være varsom med at vi

ministeren om den aktuelle sag giver anledning til at overveje ændringer i organisationen af hvordan sådanne rapporter laves så det undgås at embedsmænd som jo er underlagt ministerens instruktionsbeføjelser og som typisk er meget meget lydhøre over for politiske signaler laver rapporter rapporter som er farvet af faktiske eller indbildte politiske præferencer frem for rapporter som er nøgterne og og objektive

være sikker på at de danske asylmyndigheder fungerer

hvis det bliver sådan at skiftende justitsministre skal forholde sig indholdsmæssigt til de landerapporter der kommer om de lande hvorfra der er asylansøgere er spørgeren

det er den rigtige fremgangsmåde jeg diskuterer den gerne men er spørgeren sikker på det er rigtigt for

nogle måtte have divergerende holdninger til skal vi så have den i folketingssalen skal vi stemme om den hvordan gør vi det så vi bliver

det vidensgrundlag hvorpå de arbejder korrekt når der så bliver rejst alvorlig kritik beder jeg styrelsen om en redegørelse men jeg vil

hvordan pokker man kan nå frem til de konklusioner på trods af så megen anden viden der ligger om eritrea

til sidst for jeg kan godt mærke vi kommer videre med det her og vi har også et samråd på et tidspunkt

indgår i nogen som helst form for sagsbehandling for det vil jeg da have

jeg er uenig i det som justitsminister

er enig i det nej det skal vi ikke hvis udlændingestyrelsen træffer en beslutning om at en asylansøger ikke kan få asyl overgår det automatisk til flygtningenævnet som er langt væk fra mig som minister

forpligtet til at oppebære og forholde sig til og have indsigt i så megen viden og så mange oplysninger som overhovedet muligt

for dansk politi og som det dermed også er spørgeren bekendt overgik man jo med

flerårsaftalen her til en mere resultatbaseret styring af politiet som jeg går ud fra også er bakket op af

prioriterer ressourcerne inden for rammerne af

rigtig godt og det går bedre hvad angår kriminaliteten

den politistyrke der er tilstrækkelig for at kunne bekæmpe kriminaliteten i danmark

jeg fandt lige her til lejligheden frem hvad formanden for politiforbundet claus oxfeldt siger om den her situation som der i øjeblikket

til danmarks radio den otteogtyvende november konsekvensen er

at vi er nødt til at prioritere benhårdt i opgaverne og der hvor befolkningen har en klar forventning om at politiet kommer frem

det synes jeg jo at justitsministeren skal prøve at

eller jeg forventer meget at en justitsminister tager bestik af den situation man har ude blandt borgerne og ikke kun lytter

ledelsen jo nogle gange kan have interesse i at sige

forståelse for men når de menige betjente siger fra og når de menige betjente nærmest samstemmende når man taler med dem siger at

at der er en anden udvikling i gang i for eksempel de andre nordiske lande

og hvorfor gør der det jamen det gør der

fordi den internationale kriminalitet er steget vi har flere der rejser over landegrænserne og laver kriminalitet og det bliver sværere

efterforske det der er foregået fordi gerningsmanden måske befinder sig i warszava eller i vilnius eller

i bukarest eller et andet sted så jeg

godt tænke mig at justitsministeren kom lidt igen på det her og fortalte folketinget og offentligheden

sig af tanker er det holdbart at man har skåret politistyrken ned med fem hundrede og tredive mand

ansvaret for dansk politi også jeg svarer gerne på spørgsmål men når man er en del af en forligskreds har man også været med til at træffe beslutningerne om den økonomi der ligger til grund for dansk politi og det må man jo stå ved

da godt tænke mig også at spørge justitsministeren om det slet

indtryk at man tiere og tiere hører historier fra borgere der er utilfredse med at politiet ikke har mulighed

vi har jo for eksempel set at der begås rigtig mange indbrud i danmark hvor politiet ikke har tid til at komme ud og optage spor og indgyde den tryghed

være for borgeren at der kommer

arbejde på har en balance mellem det meget effektive

samtidig med at vi selvfølgelig skal have et politi der er nærværende

ressourcer og jeg har hvert fald tænkt mig at stå ved den aftale der er indgået blandt andet af spørgeren

om at det er politiet der inden for de overordnede rammer skal prioritere ressourcerne så kan vi i forligskredsen jo diskutere når vi skal i gang med en ny flerårsaftale

bliver anmeldt til politiet vi hører fra både politifolk og private at der er flere og flere opgaver som man normalt ville bede politiet om at løse

det er for mig i en nøddeskal

vil vi se i øjnene at der er en udvikling i gang hvor vi får færre og færre politifolk og får nogle kriminelle der er blevet dygtigere blandt andet fordi de rejser hjem til østeuropa eller hvor de nu kommer fra og vil vi reagere på det og der vil jeg godt gentage mit spørgsmål

skal flere politibetjente til for at løse den opgave som vi jo gerne vil have at

eneste klare og enkle anbefaling man skal aldrig stå tilbage og man skal ikke finde sig i som borger

hvis der er nogen der har andre holdninger til det spørgsmål man skal anmelde det hvis der foregår noget kriminelt og man skal selvfølgelig forvente at tingene

foregår på en ordentlig måde der er mørketal på

kommet som resultat af den her flerårsaftale jeg tror der altid har været mørketal og det vil der nok altid være noget af det følger jo af at det netop er kriminalitet og vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for at finde ind bag det så vi har den

når vi kan se på en række nøgletal at tingene går i den rigtige retning herunder hvad jeg næsten er gladest for at der er markant lavere kriminalitet blandt vores unge det må man godt glæde sig over samtidig med at man løser de problemer

skal leve af sine egne penge før der bliver tale om at kommunen træder til derfor skal man også forsørge sig selv

også andre erhverv som nævning vidne eller medlem af kommunalbestyrelsen hvor der også sker modregning af kontanthjælpen grundlæggende mener jeg dog at kontanthjælpsystemet som vi kender

netop er karakteriseret ved at det hjælper personer der ikke kan forsørge sig selv

at spørgeren har været optaget af spørgsmålet om hvorvidt transportudgifter modregnes i kontanthjælpen jeg kan sige at jeg ikke mener det er rimeligt hvis kontanthjælpsmodtagere der er domsmænd selv skal afholde deres transportudgifter jeg har derfor forhørt mig hos mine embedsmænd

og de oplyser at ankestyrelsens umiddelbare opfattelse er at der ikke skal ske fradrag i kontanthjælpen for transportgodtgørelsen

kontanthjælpsmodtagere der har fået fradrag i kontanthjælpen for transportudgifter

bliver modregnet i kontanthjælpen men hvis man sidder som valgtilforordnet

skal modregnes for vederlag i forbindelse med med borgerligt ombud

hvor han skal deltage som domsmand

tilskud til kørsel fra kommunen

det er afvist af kommunen at han kan få dækket sine udgifter til kørsel og det vil sige at når han er færdig som

domsmand og har fået det vederlag som domsmand så har han faktisk et minus på sin konto fordi de udgifter han har i forbindelse

overstiger det han får i udbetaling

han har varetaget det borgerlige ombud som

helt man kan sammenligne det med at være valgtilforordnet det er heldigvis ikke så tit at man i givet fald er det

kontanthjælpen er det underste sikkerhedsnet vi har

må jeg så sige helt konkret og jeg tror at jeg var meget præcis i mit første svar

jeg synes synes som herre bent bøgsted at man ikke skal have underskud på det og derfor sagde jeg helt præcis at jeg mener efter den konsultation jeg har haft med mine embedsmænd

jeg vil rent faktisk gå så vidt

gå til ankestyrelsen

vil være

med det konservative folkeparti dansk folkeparti enhedslisten og sf om anvendelse af landsbyggefondens midler

sige det er en rigtig god aftale som sikrer en fortsat stærk indsats i de udsatte boligområder

det ikke mindst er en bredt funderet aftale som alle folketingets partier minus venstre og liberal alliance er med i og selvfølgelig også har sat deres præg på og så er det en fire årig aftale jeg mener det er vigtigt når vi taler udsatte boligområder at man kan se

det ligesom kører videre ved der er stærk konsensus om

så tidshorisonten og den brede forligskreds sikrer jo et højt prioriteret og en meget stabil indsats for at de udsatte almene boligområder kan blive attraktive alternativer til bosætninger andre steder på det almene eller det private boligmarked i boligaftalen har vi også sikret fire hundrede og fem og tres million

i udsatte boligområder og op til halvdelen af pengene kan gå til huslejenedsættelser de boligsociale midler er sammen med renoveringer for

og infrastrukturændringer for ni hundrede og fyrre million

de udsatte boligområder og puljen med infrastruktur er i første omgang målrettet

noget nyt i boligaftalen er også de boligområder som er på grænsen til at udvikle sig til at blive særligt udsatte med og det er ikke udtryk for manglende prioritering men udtryk for en særlig prioritering i forhold

i de her ghettoområder så så jeg gerne at man gik skridtet videre og sagde jamen vi vil gerne komme det her mere til livs og derfor vil vi gå ind og give nogle nye redskaber

de boligselskaber der er de steder som ryger på ghettolisten

nogle nye redskaber når ministeren lige har tømt hele landsbyggefonden frem til to tusind og to og tredive

vi endte med at blive enige om i forligskredsen

bestemt ikke det er et passende svar på de alvorlige problemer vi står med i de udsatte boligområder at lave så korte aftaler uden lang tidshorisont fru louise schack elholm ved jo godt at både de boligsociale indsatser og helheds

renoveringsplanerne løber over ganske mange år så jeg synes at det klinger lidt hult når venstre kritiserer at de særligt udsatte boligområder ikke prioriteres i boligaftalen men nu

er afsat rigtig mange milliarder kroner til den helhedsorienterede indsats i de udsatte boligområder de næste fire

med til at tage ansvar for vores udsatte boligområder men lad mig nu sige at landsbyggefondens midler jo prioriteres benhårdt til at skabe trygge og almene boligområder og det er fordi jeg mener at tryghed er helt fundamentalt for menneskers livskvalitet og ingen vil bosætte sig et sted der er præget af utryghed

jeg også glad for at den her boligaftale prioriterer tryghed i modsætning til den aftale som venstre

forhold til infrastrukturpuljen og renoveringsrammen og de boligsociale indsatser er tryghed det højst prioriterede område på alle områder det ved fru louise schack elholm også godt

er faktisk for at få de gode svar

styrke infrastrukturen at rive en bygning ned og bygge en vej

gerne anerkende men det løser jo ikke problemet med at man i vollsmose i høj grad lever i et parallelsamfund hvis man kigger på statistikken

procent af indbyggerne har en ikkevestlig baggrund og

procent af beboerne er dømte der er altså i høj grad tale om et parallelsamfund og jeg vil gerne spørge ministeren ministeren

til infrastrukturproblemet nemlig sætter trygheden højest og må vi så ikke

den indsats regeringen har gjort over de sidste tre år

den tidligere regering at kriminaliteten er faldet over hele landet også i de udsatte boligområder sidste år

og i hovedparten af de fire og tredive boligområder som rigspolitiet nu måler på er kriminaliteten lavere eller på niveau med landsgennemsnittet det viser at vi rette spor for første gang i mange år går det den rigtige vej

som er kommet ned under grænseværdien for antallet af dømte så vi gør faktisk rigtig meget men jeg tager da stærkt afstand fra parallelsamfund vi skal da have rettet

den dårlige indsats der blev gjort de sidste ti år

ville der være flere områder der stadig væk ville være ville være med på listen hvis man tog de gamle kriterier det vil sige at beboerne i områderne stadig væk i høj grad

en høj koncentration af kriminelle så vil jeg bare gerne spørge ministeren

i de områder eller er årsagen til at de er røget af ghettolisten i virkeligheden bare at man har fiflet en lille smule med

godt høre på venstres tilgang her hvorfor de ikke er med

derfor vil jeg sige at de kriterier som listen afspejler de udfordringer som de udsatte boligområder står over for

tryghed beskæftigelse integration indkomst og meget kort uddannelse der skal vi selvfølgelig som samfund sætte ind

vi ved at komme på rette spor for første gang siden man begyndte at lave listen det synes jeg også fru jane heitmann skulle glæde sig over

vi også lavet en værktøjskasse på området samarbejdsaftaler med de seks største kommuner i landet om hvordan vi målrettet sætter ind over for det her

med de her redskaber at jeg stadig væk er rigtig ærgerlig over at ministeren ikke har

og det var jo præcis det vi var bekymret for og derfor vi kritiserede at det skulle være så lang en aftale for vi mener

fordi ministeren ikke har været visionær nok

aftale vi har lavet er sikret en en fortsættelse af den gode indsats som også blev gjort under den tidligere regering på nogle af områderne hvor vi nu sætter ekstra ind med tryghed som bliver det bærende element helhedsplanerne bliver

en gang om året vi gør det at vi nu siger at nu skal vi også bryde den negative sociale arv det er nye punkter i forhold til det der stod i den tidligere boligaftale så derfor synes jeg egentlig at det virker forstemmende på mig at venstre forsøger at lancere sig som et meget ansvarligt parti når man kun vil lave en to årig aftale den tidligere regering spillede faktisk ud

har forbedret sammen med en række partier

så ghettolisten er blevet mere følsom over for den slags små udsving som er omtalt i artiklen derfor blev løget pillet af ghettoliste fra vejle amts folkeblad i den artikel kan

arbejdsmarkedet og andelen af dømte fra fire årige til to årige gennemsnit formålet med at gå over til to årige gennemsnit var at få en hurtigere registrering af ændringerne i området derved sætter vi i højere grad fokus på den aktuelle situation i de særligt udsatte boligområder det var nemlig sådan

det var efter min opfattelse ikke holdbart kriterierne er jo en slags temperaturmålinger af områderne og det er nu engang sådan at hvis man vil vide om patienten har behov for behandling her og nu så nytter det jo ikke at basere sig på en behandling der er op til fem år gammel og en gammel temperaturmåling som ikke fungerer

boligorganisationer og regeringen og politiet

en ekstra indsats for at få flere i arbejde for at nedbringe kriminaliteten og det er det

til arbejdsmarkedet så det er vigtigt at den her indsats kan aflæses i tallene når det begynder at gå bedre

og naturligvis hvis udviklingen går den anden vej skal man også kunne se det og det skal kunne afspejles

ministeren er et gode fordi så kan man se nogle hurtige forandringer men kan det ikke også være en ulempe fordi man ikke kan lave det lange seje træk fordi man er følsom over for nogle små bevægelser det kan også være at de måske er flyttet til genhusning fordi man er i gang med noget renovering

i løget jeg ved det ikke

må det da være en udfordring det påpeger man i hvert fald selv

hensigtsmæssigt og det var også et ønske fra boligorganisationerne og fra kommunerne at vi ændrede på det

kan betyde når man ligger tæt på grænsen at man ryger ind eller ud af listen men det var et ønske om

aldersrogade være røget

på ghettolisten fordi der ville være stor risiko for parallelsamfund når man har tre og halvfjerds procent med ikkevestlig baggrund og man har så stor en andel af kriminelle

er et område som præstebakken

spørgsmål om et sted hvor der er parallelsamfund og hvor der er utryghed

være meget mere bekymret i forhold til aldersrogade

syrenparken i esbjerg sådan lige umiddelbart mener ministeren at det er et dækkende billede at aldersrogade med over halvfjerds procent

listen mens et område som præstebakken

esbjerg med kun knap en tredjedel er kommet

danske arbejdsmarked skal man have en uddannelse det går heldigvis den rigtige vej med de unge mennesker i forhold til indkomst

fru louise schack elholm forsøger at definere etnicitet som det eneste afgørende det

man er nødt til at inddrage vi synes jo at de kriterier vi har lavet

i de udsatte boligområder og der synes jeg

spørge ministeren når man vælger at lave et så skrøbeligt

definitionen af ghetto eller ej

gennemsnit vil ministeren så ikke lige svare på at to personer

jeg synes det virker meget useriøst at man den ene dag kan ryge af listen hvorefter man tre måneder

af uddannelse og indkomst giver et langt mere retvisende billede af de her udsatte boligområder

når jeg sagde det gik den rigtige vej var det også fordi vi kan se

arbejdsmarkedet det synes jeg vi skal glæde os over i stedet for at hænge os i en bagatel om nogle grænseværdier for

udenfor dog skal vi glæde os over at den særlige indsats man kan få når man er på

fem år efter man har været på listen så det er ikke sådan at de muligheder man har haft

det mener vi helt klart også i venstre og vi glæder os hver gang der er nogle der kommer i arbejde det vil jeg også godt lige understrege for

vil glæde os hver gang der er nogle der går fra passiv forsørgelse til

liberal alliance sætter vi tryghed på dagsordenen må jeg ikke

træder så tydeligt frem med den ændrede opgørelsesmetode så ser det ud til at vi har fået knækket kurven

det går faktisk bedre i flere af de udsatte boligområder og det skyldes blandt andet regeringens politik

jeg er da enig med fru fatma øktem i at vi skal glæde os over det

undervurderer de problemer der er ude i ghettoerne de tryghedsproblemer der er og jeg synes man burde gøre noget for at løse de her problemer i stedet for at udvande

at det ikke har nogen reel betydning om der er parallelsamfund eller om der er mange kriminelle i

er utryghed om der er parallelsamfund jeg

et ghettoområde ikke om folk har fået en uddannelse eller om de

viste sådan er det jo når man bygger på tal

vælger ikke at tage ansvar for en så central del af det danske samfund det er jeg skuffet over

skuffet over man kun vil lave to årige aftaler men heldigvis var der en bred kreds i

meget bredt flertal der ville tage et ansvar for at fortsætte den stærke indsats vi

der havde matematik på a niveau og der var faktisk syv og tredive

men det er også korrekt at der er stor forskel på dumpeprocenterne det er noget vi er optaget af i regeringen og som vi jo kommer til at drøfte i gymnasieforligskredsen bare kort fordi der er mulighed for flere runder

hen gå fagene igennem vi vil kigge på bedømmelseskriterierne vi vil kigge på

vi vil lave en analyse af om der er en ensartet faglig kvalitet i fagene for det skal

ikke være sådan at at der er forskel

den måde som vi kan se på nogle af tallene så det vil komme til at indgå i

a eller b niveau og det er en stigning på to og tyve procentpoint siden

der tyder på at det er et

godt forstå det og man kan virkelig blive bange for at det er

fransk er faldet matematik a og fysik a er også faldet så de der rigtig knaldhamrende hårde fag

mens et et blødere fag som

samfundsfag er gået frem og når man så ser

på dumpeprocenterne og karaktererne som altså altså adskiller sig så voldsomt fra de hårde fag

gør det og man kan frygte at

nogle der gør det som en strategi for at få nogle

høje karakterer og hvis de så mangler fysik matematik eller

man kan gøre i en sommerferie og det kommer ikke ind på det samlede eksamensresultat det

eftertragtede studier

sluppet for at have de svære fag til at veje tungt på eksamensbeviset det er meget dyrt for samfundet men det er selvfølgelig heller ikke godt for danmark

skarpeste hjerner bruger deres hjerne på måske at finde en nem vej til universitetet i stedet for at finde den vej hvor de

spørgsmålet her i salen fordi jeg godt vil være helt sikker på at ministeren

som udgangspunkt har to a niveaufag det vil sige på højniveau plus et b eller et c niveau så der sker jo også en faglig opstramning i de enkelte studieretninger i forhold til det vi har foreslået

til gavn men også de andre fremmedsprog fordi der vil være flere studieretninger

tage fremmedsprogene på fortsætterniveau og

også har vist at et fag som biologi også viser sig at være nemmere at gå til det er et fag som man ønsker at opprioritere i regeringens udspil så der tror jeg

mange vælger gymnasialt suppleringskursus ikke mindst i matematik b og naturvidenskab og det er jo derfor

sådan og det synes jeg er vigtigt at understrege

kunne vælge nogle virkelig gode faglige og sproglige pakker

eller fire fremmedsprog og for at de overhovedet har tiden til at kunne få den faglige tyngde og fordybelse

vil der ikke være det samme krav til matematik og naturfag jeg fornemmer nu også at der er en enighed om at der også

til universitetet så det er jo en faglig opstramning til gengæld kan vi se at forsøget med bioteknologi som jo indeholder det faglige niveau der skal til til en række naturvidenskabelige uddannelser heldigvis har været godt søgt

ikke et forsøg men en permanent

jeg melde hus forbi for sengepladser på et døgnbemandet sygehus kræver både flere sygeplejersker og læger og den fysiske plads til sengene det udtaler

fjorten og mener ministeren at midlerne er tilstrækkelige til at få bugt med for eksempel overbelægningsprocenter på henholdsvis

som er fremgået af pressen i relation til svendborg sygehus

med finansloven er der sat syv hundrede og halvtreds million kroner af med jo før jo bedre sættes der en milliard kroner af

der en og fyrre milliard kroner af og med de seneste tre års økonomiaftaler er der sat ni hundrede og halvtreds million kroner af så man må da sige at vi er rigelig i mål

den milliard tilført og så kommer ministeren med en lang remse

imødekomme en del af den overbelægning som som vi har set

til flere sengepladser det er ministerens

ja eller nej ja med sundhedsstrategien jo før jo bedre afsættes der en milliard

med over tyve procent hjælper det ja med den nye sygehusstruktur

sådan at vi kan lave en struktur som sikrer at vi får et meget meget bedre patientflow

og endelig er der med økonomiaftalerne afsat ni hundrede og

bliver hun bare nødt til at gøre sit hjemmearbejde så hun kan konstatere ja

taler til andre mennesker på den måde når det så er sagt vil jeg bare have lov at spørge pænt og ordentligt jeg

set på et svar i en god tone at nu er det jo ikke kun ulla astman der har

formanden for regionerne bent hansen har faktisk givet udtryk for at de halvtreds million

femten ikke er nok til at komme problemet til livs sundhedsøkonom bent møller hansen har udtalt og jeg citerer at det forslår som en skrædder i helvede og lægeforeningens formand mads henrik koch hansen har kaldt beløbet for symbolsk og det kan man jo godt forstå nu vil jeg bare sådan i al mindelighed her spørge ministeren om han kan bekræfte at de halvtreds million kr der er reserveret i to tusind og femten

godt være at spørgeren føler sig stødt over at tingene bliver sagt lige ud af posen jeg føler mig stødt over at man bliver ved med

tal som man ved ikke passer man står her i folketingssalen og tillader sig at blive ved med at fremføre tal som man ved ikke passer det synes jeg

for at få dækket omkostninger til genhusning og få en erstatning der er væsentlig højere end under de gamle regler regelændringen er en entydig fordel for de skaderamte men har også betydet at sagsbehandlingen er blevet forlænget da mange sager har skullet behandles flere gange stormen i december to tusind og tretten medførte det næsthøjeste antal anmeldte skader i ordningens historie og der er alene tale om en lille restgruppe hvor sagen endnu ikke er endeligt afgjort af selskaberne

hundrede og ni og halvfjerds af de anmeldte sager som mangler endelig afgørelse knap to tusind otte hundrede sager er således allerede blevet afgjort en del af de udestående sager er reelt set afgjort og afventer alene indberetning af variable udgifter eksempelvis elforbrug stormrådets sekretariat vurderer på den baggrund at det reelt set er under tre procent af de anmeldte

cirka halvfems sager hvor der ikke er truffet afgørelse vedrørende erstatningsfastsættelsen de resterende sager er komplicerede eller omfangsrige eller

en anden god forklaring på hvorfor de endnu ikke er endeligt afgjort

tale om sager hvor der efterfølgende er opdaget skimmelsvamp i huset og hvor udbedringen og dermed sagsbehandlingen tager længere tid hvilket alt andet lige er en fordel for den skadelidte stormrådets sekretariat er i løbende dialog med forsikringsselskaberne om de uafsluttede sager for på den måde at fremskynde processen

at forsikringsselskabet trækker sagen i langdrag

se på sagen igen det er desuden vigtigt at

at mange steder er udbedringerne af de enkelte boliger i fuld gang men arbejdet tager

størrelse afklaret fra forsikringsselskabernes side

så kun håndværkerne der mangler at

for øje at al sagsbehandling er og har altid været afhængig af at der er to parter

det er lidt mærkeligt at under de samme vilkår den samme lov den samme lovændring der er sket er der altså nogle selskaber der

i langdrag det er meget utilfredsstillende

så de kan få dækket deres økonomiske omkostninger ved stormfloden den økonomiske dækning som

skal ske for penge som ikke er

men er penge som er indbetalt

den her fond som så skal dække udgifterne

af brandforsikringstagerne

de ramte borgere i en fuldstændig uholdbar situation

det betyder at der er mange der har store personlige eftervirkninger af det her

jeg godt spørge om ministeren

at få en hurtig afklaring på de resterende sager det er helt uholdbart

jeg får at vide hvad de konkrete tal er

vi har halvfems sager tilbage ud af over tre tusind efter et år på baggrund af at vi har lavet så mange lovændringer som vi har lavet og også hensynet til at man altså nogle gange skal respektere at folk kan komme igen

jeg synes ikke det er alarmerende mange vi har tilbage det er selvfølgelig frygteligt for de mennesker det

så jeg synes ikke det er et udtryk for at forsikringsselskaberne som sådan ikke har gjort deres arbejde

forsikring pension har sagt at er der nogle steder hvor man oplever at årsagen til

så kontakte dem så vil de personligt

at hvis man har nogle håndværkere ikke blevet færdige eller hvis man

konstateret skimmelsvamp sådan efterfølgende så kan

mulighed for at gøre indsigelse hvor der er en tvist om nogle af tingene

er derfor det trækker lidt ud så de kan ikke helt give et eller andet svar på det men

synes det går for langsomt og man gerne vil gjort lidt hurtigere

også være flere siddepladser men helt generelt

er det jo sådan at køreplanlægning altid er en afvejning mellem hurtigere rejsetider og højere frekvens altså flere afgange

må man ikke glemme de hurtigere rejsetider

er fra etableringen af et regionalt lyntogssystem mellem herning og aarhus og det har ifølge trafikstyrelsen medført en anslået passagerfremgang på cirka ti procent i løbet af tre år

når der bliver kortere rejsetid transportministeriet har anslået at det vil indebære et samlet

alle tog på nordvestbanen stoppe ved alle stationer på knap ethundrede og firstusind timer årligt hvis der alene standses i hvalsø og lejre

timer årligt de her gennemkørende passagerer skal skal der jo også tages hensyn til og det er det dsb forsøger at gøre i den kommende køreplan når dsb indsætter et tog der ikke standser mellem roskilde og holbæk som ejer af dsb har jeg en forpligtelse til at lade selskabet se på helheden når der udarbejdes køreplaner hvorfor alle ønsker ikke altid kan tilgodeses lige godt forudsætningen for køreplanen kan dog ændres og jeg mener derfor at det vil være naturligt at dsb løbende holder fokus på om køreplanen på nordvestbanen indeholder den rigtige afvejning mellem gennemgående og standsende tog på tværs af de pendlerbyer som ligger langs strækningen jeg forventer samlet set at det nye dobbeltspor i kombination med dsbs nye køreplan vil medføre forbedringer for alle passagerer på nordvestbanen inklusive

regulær halvtimesdrift

fordi der jo altså er er flere gennemgående afgange hvor de ikke skal slås om sæderne

med enkeltsporet fordi der er mere robusthed og stabilitet når man har et dobbeltspor

er stået på længere ude på strækningen i

når der bliver flere afgange på en hel strækning

salen da det er begrænset hvad man som minister eller som folketingsmedlem kan og bør sige om sådanne sager i det lys er det lidt svært at få gang i en debat men når nu spørgeren har spurgt til de to konkrete personalesager

vil jeg selvfølgelig svare så godt jeg nu kan sagen er den at skattesagskommissionen som bekendt har konstateret

afgivet urigtige oplysninger til folketingets ombudsmand det er i sagens natur en alvorlig sag men kommissionen har ikke foretaget en vurdering af om nogen kan søges draget til ansvar for den del af sagen jeg har derfor bedt advokat jørgen vinding om

foretage en retlig vurdering til belysning af om nogle skal drages til ansvar for ombudsmandsdelen i forhold til den del af sagen der handler om ombudsmanden kan der ikke drages konklusioner før advokaten har foretaget sin vurdering og den fornødne opfølgning er sket jeg har i den forbindelse svært ved at se at det forhold at jeg har igangsat en advokatvurdering skulle være udtryk for forskelsbehandling af de personer som er involveret i denne del

og folketingets ombudsmand det er altså en undersøgelse af den samme eventuelle tjenstlige forseelse al logik al anstændighed al retfærdighedssans hvis noget sådant i det hele taget kan nævnes i sammenhæng med skat

at de involverede behandles

personer forskelligt tidligere departementschef peter loft

direktør i skat erling andersen fortsat fungerer i sit job hvorfor denne forskelsbehandling ministeren der må jo kunne gives en forståelig forklaring på denne forskel i behandlingen af de to jeg kan ikke forstå

at forstå hvorfor de ikke begge enten skal være i arbejde eller

har det ingen betydning for skatteministeren at advokatundersøgelsen på det skarpeste underkendes af skattekommissionens formand og af advokater på grund af den manglende retssikkerhed og at forskelsbehandlingen mellem peter loft og erling andersen bidrager yderligere

at der er afgivet urigtige oplysninger til folketingets ombudsmand kommissionen har imidlertid ikke foretaget en vurdering af om nogen kan søges draget til ansvar for den del af sagen og derfor har jeg bedt advokat jørgen vinding

foretage en retlig vurdering til belysning af om nogen skal drages til ansvar for ombudsmandslignende hvis advokaten finder at der er begået en tjenesteforseelse så skal han også vurdere om der bør gøres et disciplinært ansvar gældende i den anledning og hvilken sanktion forseelsen i så fald bør udløse jeg vil gerne understrege at der ikke er noget usædvanligt i at man beder en advokat om at foretage en sådan vurdering som jeg også gjorde det klart

min besvarelse af spørgsmål fire hundrede og ni og tredive kan der i forhold til den del af sagen der handler om ombudsmanden ikke drages konklusioner før advokaten har foretaget sine vurderinger og den fornødne opfølgning er sket i forhold til det spørgsmål der

at hvis der i lyset af advokatens vurdering er grundlag for at antage at en tjenestemand har begået en tjenesteforseelse vil den fornødne opfølgning naturligvis ske i overensstemmelse med de gældende regler

den fjerde november to tusind og fjorten

under advokatundersøgelsen da det væsentligt vil stride mod vidnernes retssikkerhed nu er skatteministeriet jo ikke kendt for at tillægge retssikkerheden nævneværdig betydning men den klare tilkendegivelse fra kommissionens formand om at disse forklaringer ikke kan indgå i bedømmelsen må selvfølgelig føre til at ministeren gør det klart for advokat jørgen vinding at forklaringerne ikke kan være en del af bedømmelsesgrundlaget hvis ikke ministeren gør det

formand landsdommer lars e

jo ikke i advokatundersøgelsen hvis advokat jørgen vinding som forestår undersøgelsen vurderer at der er begået tjenstlige forseelser så har embedsmanden krav på at dette spørgsmål og den eventuelle sanktionering heraf gennemføres via de retsgarantier der ligger i et tjenstligt forhør hvordan hænger disse ting efter ministerens opfattelse sammen hvori består

at foretage en retlig vurdering til belysning af om der er begået tjenstlige forseelser i forbindelse med korrespondancen mellem myndighederne og folketingets ombudsmand i sagen altså i lodret strid med kommissionsformanden det er naturligvis helt uhørt at skatteministeren forsøger at omgå tjenestemandslovens bestemmelser ved at anmode advokat jørgen vinding om at foreslå en sanktion jeg ved selvfølgelig godt og det har jeg gentaget nogle gange at retssikkerhed ikke er en kernekompetence

men det her må da efter al almindelig opfattelse

at et medlem af folketinget overhovedet begiver sig ind i den jeg synes at vi netop skal lade sagen gå sin gang og så sikre at advokaten kan foretage sin nærmere undersøgelse og

skal finansiere tillægget til den grønne check som også var en del af finanslovsaftalen i regeringen står vi naturligvis ved de aftaler vi indgår både sf og enhedslisten har dog inden for den seneste tid givet udtryk for at de gerne vil se på alternativer til reklameafgiften samtidig kan vi konstatere at provenuet fra reklameafgiften bliver cirka en tredjedel mindre end det vi regnede med da aftalen blev indgået det skyldes simpelt hen at mængden af reklamer

omdeles til de danske husstande er faldet kraftigere end ventet selv om afgiften altså endnu ikke er indført disse forhold vil vi drøfte nærmere med aftalepartierne regeringen vil derfor indkalde enhedslisten og sf til et møde i det nye år omstændighederne omkring reklameafgiftsloven betyder at fremsættelsen af ændringsforslaget som i øjeblikket står på lovprogrammet til januar udskydes til marts jeg skal også understrege at en eventuel afskaffelse af reklameafgiften kræver

skal spørge skatteministeren om man i det mindskede provenu som man nu siger

jeg har fået svar om at post danmark vil miste omsætning svarende til halvfjerds million kroner årligt fordi post danmark jo også

vil skulle betale afgift og dermed må forventes at få en mindre omsætning det var det ene er post danmarks halvfjerds million kroner regnet med

og enhedslisten har henvendt sig men hvad mener ministeren selv og hvad mener regeringen synes man at det er en god afgift

er kommet fra fagbevægelsen hvor man forventer tab af op til seks hundrede arbejdspladser jeg deltog selv i en konference arrangeret af blandt andet hk og

socialdemokraternes deltager thomas jensen måtte melde afbud med kort varsel så så det har været lidt svært at finde ud af hvad socialdemokraterne egentlig

de henvendelser

er et af de utrolig mange spørgsmål som herre jan e jørgensen har stillet undervejs som belyser det her og hvis ikke kan vi i hvert fald sagtens følge op

skal anvendes til at trykke reklametryksager i danmark er faldet så er til gengæld antallet af papirer som skal benyttes til

rigtig alvorlig sag for de mange mange hundrede mennesker der står til at miste

arbejde derfor kan jeg jo kun være jeg tør ikke sige tryg det er måske et meget stort ord når man lige nøjagtig har med

socialdemokratisk ledede regering at gøre

i og med at der er blevet indkaldt til

så jeg vil egentlig også bare prøve at følge op på herre jan e jørgensens spørgsmål hvad har ministeren tænkt sig at bruge de forhandlinger til man indkalder jo ikke bare til forhandlinger det ved jeg jo fra min tid som minister bare

man må jo have et eller andet på hjerte og hvad går det ud på

antallet af arbejdspladser som som det her drejer sig om og det skøn der bliver anvendt i branchen er nok noget overvurderet i hvert fald i forhold til det der har ligget til grund som beslutningsgrundlag men det ændrer jo ikke på det helt grundlæggende faktum

eventuelt kan erstattes med noget andet

dipak i skive og mange andre steder vil kunne ånde lettet

kampen mod reklameafgiften rent faktisk er

er måske altid lidt farligt at tage glæderne på forskud når vi lige præcis har at gøre med en socialdemokratisk ledet regering

jeg

forhåbentlig heller aldrig men den grønne check er jo blevet udbetalt så regeringen må et eller andet sted havde fundet pengene

den supplerende grønne check uden en reklameafgift er ministeren fortrøstningsfuld

om det kan lade sig gøre at finde en finansiering af de trods alt forholdsvis